går prognosen bekræfter at danmark forventes at komme fri af eu henstillingen formelt kan det jo først ske i juni

kvalitetsstempel fra eu om at de forventer at vores offentlige underskud varigt er bragt ned under grænsen på tre procent af

ansvarlig økonomisk politik og gennemføre reformer i sidste uge fremsatte vi et nyt udspil

vi vil sætte den enkelte borger i centrum vi vil gøre op med meningsløs aktivering ikke flere pipfuglekurser

og helt centralt for regeringen er det at vi vil gennemføre et markant uddannelsesløft vi vil bruge næsten fem hundrede million kroner ekstra hvert år på uddannelse til de arbejdsløse indsatsen skal målrettes sådan

og færre penge på dem der har meget uddannelse det synes vi er en

forhandlingerne med forligspartierne regeringen kommer også som mange vil vide snart med en ny vækstpakke hovedfokus vil være på at hæve produktiviteten ved at styrke virksomhedernes rammevilkår danmarks produktivitetsvækst har været lavere end i lande som sverige og tyskland

gennem mere end ti år uden at vk regeringen gjorde noget ved

der findes desværre ikke én ting som alene kan forbedre produktiviteten markant

i forskning og innovation ny viden er vigtig når vi skal være konkurrencedygtige derfor vil vi tilføre danmarks grundforskningsfond tre milliard kroner det betyder at fondens arbejde

sænkede vi skatter og afgifter i den store vækstplan til halvfems milliard kroner i år ønsker vi at sætte ind på andre områder

fjerne den regulering der hæmmer produktiviteten

måde kan vi forbedre virksomhedernes vilkår uden at bruge mange penge sådan må det være når vi samtidig skal have råd til fremadrettet at udvikle vores

som muligt så vi kan komme i gang med at gøre det der er nødvendigt for danmark nemlig at få lavet en offensiv vækstpakke i forlængelse af den vi lavede sidste år der kan sikre nogle flere arbejdspladser noget mere

jeg har gjort før kvittere for at regeringen har kørt videre ad de spor der blev lagt ud af den tidligere regering og ikke drejet fra sådan som man ellers sagde det i valgkampen men blev på det spor der hed tilbagetrækningsreform dagpengereform de to reformer der sådan for alvor har har bidraget til at skabe holdbarhed i økonomien men men jeg vil egentlig spørge om noget noget andet her til en start og i virkeligheden meget simpelt

klart svar et ja eller nej tror jeg

omkring hele den misere der har været i i justitsministeriet der førte til justitsministerens afgang fordi justitsministeren

jeg ønsker ikke her at gå ind i en en debat

overlader det helt til regeringen selv

finde ud af hvilke embedsmænd regeringen synes man kan have tillid til

set bare spørge statsministeren om statsministeren helt uagtet den

vil bekræfte over for folketinget at hendes ministre selvfølgelig ikke lyver for

ikke kan opstå nogen situationer hvor de lyver for folketinget

min regering fører bare så det lige er noteret i forhold til det her spørgsmål som også fyldte meget i går

er en redegørelse som tre dommere har stået for vi tager redegørelsen til efterretning

understrege at det selvfølgelig skal være sådan at folketinget får korrekte

meninger om den sag og det er også derfor justitsministeren har taget initiativ til at invitere folketingets partier til en dialog om hvordan man burde håndtere en sådan sag en

handler om ministerens rolle

set bare have statsministeren til at bekræfte fuldstændig utvetydigt

for folketinget

det omfang de måtte lyve for folketinget

som ikke var den reelle det mener jeg var rigtigt

at gøre for der kan ikke herske to meninger om at folketinget skal have korrekte oplysninger og at man naturligvis altid skal sige sandheden

vi så også enige om at hvis de gør det alligevel så medfører det

sandheden til folketinget det skal alle ministre ikke kun mine ministre men alle ministre der kan ikke være to holdninger til det

konkrete sag som vi diskuterer her

gode grunde til at justitsministeren nu har taget initiativ til at invitere folketingets partier til en drøftelse af

fremadrettet så i givet fald skal håndtere en

egentlig også bare give mit bidrag til hvordan vi kunne komme videre ud ad det spor

på noget jeg i hvert fald synes

udfordring for vores samfund

i den arbejdsdygtige alder der modtager offentlig overførsel jeg tæller ikke de unge studerende med

så jeg taler om folk i den erhvervsaktive alder

jeg ved udmærket godt at der er rigtig rigtig mange gode grunde til at man kan modtage overførselsindkomst og at det tal selvfølgelig aldrig nogen sinde kan blive noget der bare kommer i nærheden af et nul det siger sig selv

bekymrer mig hvis man sammenligner danmark med sverige og forestillede sig at vi havde den samme balance mellem selvforsørgende og folk der er på offentlig overførsel så ville det danske tal være i omegnen af en kvart million

af økonomiske grunde og det bekymrer mig også af

menneskelige grunde at vi har kontanthjælpsmodtagere

gående ledige rundt samtidig med at vi ser et stigende antal østeuropæere udføre jobfunktioner hvor man tænker hvorfor kunne de ikke have fået de job det er ikke sagt negativt

østeuropæerne men det er bare en bekymrethed

spørge statsministeren om om statsministeren er enig med mig i at det er et betydeligt samfundsproblem at vi har ottehundredetusind voksne danskere parkeret uden for det man kunne kalde det store arbejdende

lavede vores kontanthjælpsreform som vi jo også vedtog sammen med

vi afsætter næsten fem hundrede million kroner årligt til uddannelse til de mennesker der har fået mindst uddannelse så ja vi er utrolig optaget af at

at holde hånden under beskæftigelsen det har venstre været lidt mindre optaget

i mål med det der er gjort altså

og tredivetusind danskere der har et svagt økonomisk incitament

og tallet falder og når det vi allerede har aftalt er fuldt indfaset så er det

sige at øge forskellen eller gevinsten ved at flytte sig fra passiv forsørgelse

til aktiv selvforsørgelse er statsministeren

når herre lars løkke rasmussen nævner de her trehundrede og tredivetusind som ifølge herre lars løkke rasmussen ikke har noget nævneværdigt

sf var imod det min kompliment for at man så senere foreslog at forøge det

skulle sættes ned man gik ind for topskattestigning og foreslog at topskatten skulle sættes nederst så hver gang man ligesom renoncerer på gamle synspunkter og indtager nogle

til at indtage mit synspunkt her

at når vi har fuldt indfaset det vi

har aftalt har vi altså stadig væk en situation hvor der er en million danskere der ifølge regeringens egne oplysninger har et svagt incitament ved at arbejde eller er det bare som det skal være noget man må leve med ligesom børnechecken og

mange der egentlig gerne vil vide det fordi det er lidt svært at blive klog på og jeg skal bare minde om

det lokale for at huske hvad venstre

faktisk at øge topskattegrænsen og det er ikke så lang tid siden det var jo tilbage i to tusind og tolv

jo faktisk at øge topskattegrænsen

og hvad har fået venstre til at ændre opfattelse dengang vi så forhandlede vækstplan i

som jo endte rigtig fint var venstres indgang i det at vi skulle reducere arveafgiften noget der ville

de allermest velstående danskere

derfor tror jeg også det kunne tjene diskussionen rigtig godt hvis venstre nu endelig ville fremlægge en

orden i tingene sådan er det her i danmark

mulighed for at kontrollere regeringens færden vi har i folketinget mulighed for at stille ministrene til ansvar for det de går og gør og så videre

tager det her udgangspunkt i spørgetimen i dag er det fordi jeg synes der lige præcis på de her områder er ved at ske noget som som måske kan rokke lidt ved den tillid som mange danskere ellers har til folketinget til vores folkestyre og til vores demokrati altså på torsdag behandler folketinget et

om det vi jo har diskuteret nogle gange her i spørgetimen

lyder i al sin enkelhed folketinget pålægger regeringen at sikre at udbetalingen af børne og ungeydelser og børnetilskud sker i overensstemmelse med den af folketinget vedtagne lovgivning hvad har regeringen sagt til det ja regeringen har

et beslutningsforslag der pålægger regeringen at følge dansk lov så er regeringen ligeglad

i går et stykke papir eller en stor rapport er det vel der siger at i et eller andet omfang er det også okay hvis ministre stikker

svar på der skal være nogle forhandlinger men jeg synes i bund og grund at der er behov for og for at sikre tilliden hos danskerne til vores folkestyre vores demokrati

i den tidligere justitsministersag om christiania skete i morgen igen

i statsministerens regering eller ville den politiske holdning til

en situation her i danmark være den at nej det er ikke acceptabelt

stikke folketinget en nødløgn fordi man skal have respekt for folketinget og folketinget skal selvfølgelig have de oplysninger folketinget skal have

tre dommere som har kigget på den her sag ganske grundigt og vi tager selvfølgelig konklusionen til efterretning

heller ikke herske tvivl om og det synes

svarede meget meget tydeligt til herre lars løkke rasmussen før at selvfølgelig skal folketinget have korrekte oplysninger man skal sige sandheden til folketinget det kan der ikke være to holdninger til

også derfor at justitsministeren også i går tog initiativ til at indkalde folketingets partier til

der synes jeg egentlig at man også sætter fokus på

en situation fremadrettet og jeg synes egentlig også at jeg tidligere har markeret

altid give korrekte oplysninger der er kommet en rapport som vi tager til efterretning og nu indkalder justitsministeren til en

jeg loven om børnecheck før og det var ikke en tilfældighed for

jo et sted hvor regeringen åbenlyst har sagt at uanset om folketinget pålægger regeringen at følge dansk lovgivning gør man det ikke jeg står her

i tidligere spørgetimer med lov om ministres ansvarlighed den kan være på på en halv side

meget kort og enkel lov det fremgår krystalklart at

træder den her i kraft med risiko for fængsel

er strafferammen for at gøre det i den her sag vi diskuterer om christiania

det en tilståelsessag at folketinget har fået vildledende oplysninger

skal bare være helt sikker på når man diskuterer og tager noget til efterretning og vil diskutere med partierne at der ikke deri ligger nogen som helst form for anerkendelse af at der kan ske det der skete i christianiasagen

folketinget have korrekte oplysninger

fra den tidligere justitsminister det var et folketingsflertal uden om regeringen som måtte fortælle statsministeren at den ikke gik længere med den justitsminister og så måtte justitsministeren gå af men skal jeg nu tage det som kommer til udtryk i dag fra statsministerens side som som

en holdning om at det nok egentlig var rigtigt at justitsministeren måtte gå

selvfølgelig skal folketinget ikke vildledes det kan der jo være to meninger om har statsministeren sagt flere gange i dag men det var

dengang måtte justitsministeren jo

at den tidligere justitsminister over for folketinget beklagede at retsudvalget ikke

pipfuglekurser og opbygning af spaghettitårne og hvad man ellers så under venstre og konservatives reform så

er et rigtig godt udgangspunkt

hvem regeringen laver aftalen med

hvordan den endelige aftale kommer til at se ud

så gerne vil hælde ned i erhvervslivets lommer

regeringen svarer ikke på hvad man vil gøre med de mange tusinde mennesker der

genoptjeningsretten til dagpenge er skruet op til et helt år og om statsministeren vil

få et

i forhold til uddannelse og fem hundrede million kroner om året

måske ikke lige fik praktikpladsen og som gerne vil i gang igen så det

fem seks år så det håber vi meget at kunne gennemføre i forhold til diskussionen om om dagpenge

må jeg sige at de nuværende regeringspartier jo for en år siden

en bedre indfasning af den dagpengereform som venstre konservative og

forholde os til genoptjeningsretten til dagpenge

og det radikale venstre der gennemførte og stemte igennem folketinget i to tusind og ti det fornemmer jeg nogle gange folk glemmer

at den her regering har lavet forbedringer men

så folk får en chance for at komme ind

er jeg generelt lydhør over for de forslag der kommer fra vores støttepartier

sige at regeringen ingen planer har om at ændre på genoptjeningskravet det vi har gjort er jo at have massivt fokus på at

og tretten at øge beskæftigelsen med tyvetusind vi kan se at ledigheden er den laveste i

tusind mennesker

to tusind og tretten altså bare sidste år

mennesker der faldt ud af dagpengesystemet det bør vække til eftertanke

socialdemokratisk ledet regering

til skatte og afgiftslettelser

række en hånd ud mod venstre og sige vi er klar

finde pengene i beskæftigelsessystemet til skatte

har så i modsætning til os meldt ud at de vil spare fire milliard kroner på beskæftigelsespolitikken så vidt jeg kan se er de dog kun kommet

så der er altså langt derop jeg har stadig ikke forstået hvordan venstre vil finde fire milliard i beskæftigelsessystemet og det undrer mig

sige at man vil spare fire milliard kroner uden på nogen måde at lægge frem konkret hvordan det skulle gøres så jeg

sige meget klart til fru pia olsen dyhr

fantasi til at forestille os hvordan der kunne spares fire milliard i beskæftigelsesindsatsen på ingen måde

burde det på en måde være åbenlyst for alle at dagpengesystemet ikke fungerer

hvis man skal sige noget som helst positivt om hele den her

diskuterer vi det endelig jeg vil gerne spørge statsministeren til statsministerens holdning til den såkaldte logningsbekendtgørelse altså den regel der betyder at alle de

vi sender alle de e mails vi sender

en borger i danmark sender en sms skal

det er enorme datamængder og det er meget meget personlige informationer

med og hvilke hjemmesider vi går ind på og i øvrigt også

telefonen i lommen kan det også ses

kan misbruges det er selvfølgelig sådan at jo flere informationer om borgerne man samler

jo mennesker der håndterer de her data dels kan der ske det

finder på at sælge ud af personfølsomme oplysninger om borgerne det

hvor mange informationer om borgerne

kan statsministeren ikke for det første give mig ret i at det er

nødvendigt at diskutere hvor meget information vi samler og gemmer om borgerne og

afskaffe den her voldsomme overvågning af borgerne den voldsomme indsamling af information om borgerne som

vi ved også at datatilsynet og finanstilsynet er gået ind i sagen desuden har justitsministeren nu iværksat en undersøgelse

beskyttelsen af oplysninger om elektroniske betalinger er

og det er meget relevant at diskutere

beskyttelsen af data ikke er tilstrækkelig

må vi på baggrund af de informationer håndtere det og eventuelt vurdere om der er behov for yderligere initiativer

sammen med alle mulige andre diskussioner og når vi har den anden diskussion

hvad man kan bruge det til logningsdirektivet skal jo sikre at der er adgang til visse data med henblik på

afsløre retsforfølge

sådan set lidt optaget af logningsdirektivet fordi det er

regering som land

har været udfordringer i forhold til logningsdirektivet

til minder hinanden om at når vi har nogle af de her regler

hver eneste gang vi går ind på en hjemmeside

mennesker der har med dem at gøre derfor hænger tingene sammen og derfor synes jeg at man som politiker bliver nødt til at spørge sig selv er det virkelig

så mange personlige private

nok at statsministeren ville tale om terror som bliver brugt som begrundelse for at man overvåger og registrerer os alle sammen hele tiden

data om vores internettrafik ikke er blevet brugt i en eneste sag om terror

kan bekræfte det faktum

at huske på at når vi har fulgt logningsdirektivet i danmark så er det

kan logningsdirektivet sådan set være nyttigt jeg

ondt at være nogle terrorister som vil danmark det ondt vi har altså brug for at

vi også har et modsvar jeg står

over for et parti som ønsker at snowden skal have asyl og at vi slet ikke skal håndtere nogen af de her kriminelle

hovedargumentet ville det måske også være fair

sætte sig ind i det nu bringer

har godt bemærket at statsministeren har en tendens til at lytte væsentlig mere til

og enhedslisten og det er ganske rigtigt at eu faktisk lige er kommet med en afgørelse som siger at logningsbekendtgørelsen er i strid med grundlæggende rettigheder så mit afsluttende spørgsmål vil være hvorfor har statsministeren ikke allerede gjort det klart at vi i danmark skal følge eu dommen og stoppe den voldsomme overvågning af borgerne

jeg er imod den der logningsbekendtgørelse det har enhedslisten været fra starten

ved hvordan vi har det med eu men statsministeren plejer at være helt pjattet med at følge alt hvad eu siger og tænker og gør eu har sagt

hvis justitsministeriets undersøgelser viser at de danske logningsregler på baggrund af dommen anses for at være i strid med eu retten så må vi jo hurtigst muligt tage de nødvendige skridt til også

den samme sag som jeg kan forstå enhedslisten

morten bødskov da statsministeren vidste

for folketinget for det vidste statsministeren jo om aftenen

den daværende justitsminister gik

han havde løjet men tog ingen konsekvens af det

afgørelse der er givet i den her sag men som jeg også har sagt mange gange tidligere kan

om at man selvfølgelig skal sige sandheden til folketinget folketinget har krav på at få korrekte oplysninger for ellers kan folketinget ikke løse den opgave de har med at kontrollere den til enhver tid siddende regering

suveræne ret have fyret ministeren og sagt den går ikke kammerat du har løjet ud af vagten

håbede på at en beklagelse var nok til at vedkommende kunne få lov til at overleve altså accepterer statsministeren at man må lyve

hvis man kan slippe afsted med det via en undskyldning

er beklageligt at man så i stedet for vil indføre en pipfugleuddannelse der er meget længere og meget dyrere end de pipfuglekurser som man har i øjeblikket det kommer vi jo til at diskutere i den kommende tid når det skal forhandles

parlamentet den femogtyvende maj et tema som vi i det konservative folkeparti i den forbindelse er stærkt optaget af

at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet det er jo en kendsgerning

finder sted i folks hjem der er over fyrretusind indbrud om året

der begået et indbrud i et hjem i danmark en stigende del af de indbrud og andre tyverier herunder cykeltyverier

den frie bevægelighed på tværs af landegrænserne det skal vi holde fast i men så må vi også styrke samarbejdet om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet

eu initiativer og ved initiativer her i

det konservative folkeparti liberal alliance dansk folkeparti og regeringen

vil statsministeren bidrage til at vi for eksempel hjælper de lande med at bygge flere fængsler så de kan huse dem for deres

som er straffet i danmark er jo at

skulle vi ikke i fællesskab gøre en indsats i eu for

nok at de mere end sekstentusind mennesker

kommer til at gå fra at være ufaglærte til at blive faglærte

absolut ikke synes at der er tale om pipfugleuddannelser

vil modstander af at

årligt på at sikre mere uddannelse til dem der har fået mindst uddannelse

går netop ud på

meningsløse aktivering som ikke har bidraget særlig meget til at den enkelte kan komme tilbage til arbejdsmarkedet

har fået mindst uddannelse så de kan blive faglærte det tror jeg ikke de opfatter som pipfugleuddannelse

bekæmpelse af kriminalitet og

at bruge vores internationale samarbejde til

er utrolig enig med det konservative folkeparti i at det er

huske på at indbrudskriminaliteten jo rent faktisk er på vej ned i danmark at der skrives rigtig meget

det men indbrudskriminaliteten er faktisk for nedadgående

for den enkelte familie er dybt dybt ubehageligt at blive udsat for indbrudskriminalitet og derfor er jeg også meget tilfreds med den aftale vi har

en risiko for at hvis vi ikke sætter hårdt ind over for det jeg skal lige sige at antallet af indbrud i danmark

vi normalt sammenligner os med så er der en risiko for

og blive et stigende problem for danskerne og dermed for danskernes tryghed derfor skal der sættes hårdt ind

selv om vi har alle mulige gode intentioner om at sende dem hjem til afsoning i

bruge midler i eu til at sikre at

styrker deres fængselskapacitet så de folk kan afsone i fængsler i deres hjemlande hvor der ikke er så rart som i danske fængsler og samtidig synes jeg vi indenrigspolitisk skulle overveje

højere straf for det ville betyde at vi

i fængsler i østeuropa

statsministeren være med til det

at indbrudskriminaliteten er på vej ned i danmark

have fakta på plads det ændrer ikke ved at vi har en udfordring der skal løses for den enkelte familie er det

udsat for indbrud og der er også en tendens til at

at vi har fået bedre muligheder for at sende folk tilbage det er også derfor

hvis man bare hæver straffen vil det så være nemmere eller sværere at sende folk tilbage

og egentlig opfordre herre lars barfoed til

flere danskere bliver opmærksomme på at de skal stemme den femogtyvende maj kan man jo så indskyde men det jeg sagde om udviklingen i antal indbrud var jo at der er en stigende tendens til at det er udlændinge ikke mindst fra østeuropa der begår disse indbrud og hvis ikke vi sætter hårdt ind over for det og både bruger de instrumenter vi har

risikerer vi at udviklingen vender og der bliver flere og flere indbrud i danmark

fordi flere og flere udlændinge ser det som en fordel at komme til

desværre vi også set udlændinge som siger direkte

er meget behageligt at opholde sig i et dansk fængsel i forhold til hvordan det er at opholde sig i de fængsler der er i deres hjemlande

det er derfor jeg beder statsministeren om at medvirke til at få gennemført det vi foreslår fra konservativ side nemlig at få flere sendt hjem til afsoning i deres eget land det kunne ske ved at vi

til at styrke fængselskapaciteten så der er plads til dem

for det kræver nemlig at der er en højere straf

enkelte familie og i det omfang at det er udlændinge der begår disse indbrud

herre at vi skal bruge danske skattekroner til at oprette fængsler eller forbedre fængsler i andre lande og der må jeg sige at

være særdeles skeptisk over

dette som vedtaget det er vedtaget

i dag er der følgende anmeldelser pia adelsteen

michael aastrup jensen dennis flydtkjær karina lorentzen dehnhardt pernille skipper

simon emil ammitzbøll mike legarth og uffe elbæk forespørgslen nummer

DK

nummer b en hundrede og sytten henvises direkte til europaudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg også det som vedtaget det er vedtaget

jeg kan så oplyse at punkt otte på dagsordenen første behandling af l en hundrede og en og halvfems om ændring af retsplejelov for grønland udgår af dagsordenen for mødet i dag efter anmodning fra udvalgsmedlemmer da høringssvarene ikke forelå

som givet

v syv og tredive af flemming møller mortensen claus hjort frederiksen søren espersen christian friis bach annette vilhelmsen finn sørensen villum christensen per stig møller sara olsvig doris jakobsen edmund joensen

forslaget er enstemmigt vedtaget med en hundrede og ni stemmer hermed er forespørgslen afsluttet

har de fire blå partier foreslået en ændring af reglerne så det tvungne lægetjek i forbindelse med fornyelse af kørekort fremover sker fra fem og halvfjerds årsalderen og ikke som i dag fra halvfjerds

at de ældre udgør en særlig risiko for

at ældre generelt kører sikkert og rutineret med meget få ulykker til følge desuden viser helt ny forskning hos

en sammenhæng imellem et tvunget lægetjek ved kørekortfornyelse og sikkerheden i trafikken og endelig ser vi en glædelig sundhedsmæssig udvikling hvor ældre i dag er langt mere friske højt oppe i årene end de var for blot tredive år siden på denne baggrund er det helt uforståeligt at regeringen trods venlige ord med på vejen ikke kan støtte dette beslutningsforslag i stedet henviser regeringspartierne til behovet for at drage sundhedsstyrelsen ind i sagen det er jo ren forhalingstaktik som det fremgår af spørgsmål otte hundrede og en og fyrre i regi af retsudvalget har sundhedsstyrelsen allerede for to år siden udtalt at der ikke findes videnskabeligt belæg for at et lægetjek ved halvfjerds

regeringens uforståelige og usaglige afvisning af dette beslutningsforslag regeringen skylder en forklaring på hvorfor ældre skal bruge tid og penge

obligatorisk lægetjek allerede fra halvfjerds

svaret blæser i vinden jeg kan dog på vegne af venstre og de øvrige forslagsstillere garantere at vi vil følge aktivt op på denne sag

afstemningen for stemte en og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

jeg slutter afstemningen for stemte tre og halvtreds imod stemte ni og halvtreds

diskussioner der foregår i salen og i sidegangen bliver dæmpet eller henlagt

der skal være lidt mere ro i salen

inden for de områder hvor der opleves flaskehalse som det nu altså ses inden for bygge og anlægssektoren selv om den

generelle arbejdsløshed på færøerne fortsat overstiger de tre

må man alligevel forholde sig til de flaskehalse der altså

at der på færøerne er et behov for at få arbejdskraft udefra til bygge og anlægsområdet svarende til

håndværkere altså udefra

socialdemokraterne er indstillet på at ændre den her særordning

arbejdstagere fra eu på foranledning af det færøske landsstyre så socialdemokraterne støtter

ikke kalde nogen ind så siger man nej til udenlandsk arbejdskraft og

sådan var det altså i danmark i gamle dage der er sikkert mange her der slet ikke kan huske det

en lov der siger såfremt arbejdsløsheden på færøerne overstiger tre

procent i en periode på tre på hinanden følgende måneder orienterer færøernes landsstyre de danske udlændingemyndigheder hvorefter opholdstilladelse ikke gives det er jo en luksus af den anden verden og jeg må lykønske færøerne

at de slap for eu og selv

regulere deres arbejdsmarked det er helt vidunderligt og jeg glæder mig også til at høre

tænk engang at det er sådan sådan havde vi

i gamle dage vi kunne også selv bestemme hvem vi vil have til vores offentlige arbejder jeg sad og talte med

en tidligere arbejder der var med til at bygge storebæltsbroen og

underbetalte arbejdere ind fra alle mulige eu lande så reglen

procent

bygge og anlæg og det kommer af at der er mange dygtige faglærte færinger som åbenbart har taget turen blandt

det er jo helt som det skal være men altså det er med stor begejstring og entusiasme at jeg siger ja til det her og jeg ønsker sådan at vi her i danmark kunne indføre

færinger der ellers havde jobbet eller

at udenlandsk arbejdskraft i danmark tager jobs

skaber typisk to tre fire ekstra

laborant og en teknikker og måske en forsker

de mange østeuropæiske arbejdere der kommer op og løfter en kæmpe opgave i de danske svinestalde

tøvende over for et lovforslag

hæver den arbejdsløshedsprocent fra tre

i lyset af at der mangler arbejdskraft i bygge og anlægssektoren det er en rigtig god nyhed

færøerne kan få den arbejdskraft man har brug for

må jeg bede ordføreren om at studere den undersøgelse 3f udgav her for nylig tyvende marts var det

hvor de konstaterede at der gennem de sidste fire år er ansat yderligere

firehundrede og otte østarbejdere

danske virksomheder i samme periode har ethundrede

niogtredstusindethundrede og fireogfyrre danskere mistet deres arbejde

rengøring for eksempel der er ansat ni tusind østarbejdere yes det er fint og

fem tusind to hundrede danskere

hundrede og en og fyrre østarbejdere

der ansat syv tusind syv hundrede og otte og halvtreds østarbejdere og der er fyret otte tusind en hundrede og fire og tredive danskere sådan kunne vi blive ved i alle de udsatte brancher

i lyset af den justering der også sker i det her lovforslag

en meget enkel sammenkædning mellem en arbejdsløshedsprocent og tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

medarbejdere for faktisk at sætte skub i

det her lovforslag måske i virkeligheden ved en sammenkædning af tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

og måske det færøske arbejdsmarked til faktisk at sætte gang i væksten og skabe flere arbejdspladser det er jo den virkelighed rigtig mange

sådan er situationen jo og jeg synes ikke

sådan bare kan sige at

skaffer velstand de skaffer nye skatter og så

kombinere kombinere det her med antal arbejdsløse

i at sige at vi i danmark i et dansk parlament prioriterer danske arbejdere er det efterhånden sådan at det må man slet ikke sige i danmark mere

i gamle dage det var derfor jeg blev så nostalgisk da jeg sad og læste

det her lovforslag for sådan var

købet pligt til dengang inklusive ordførerens eget parti at sikre

sektor som jeg føler mig meget tæt forbundet til og

at der er rigtig mange landmænd der sætter stor pris på de medarbejdere fordi det sikrer at de kan producere

som så giver arbejdspladser både i følgeindustrien i slagterierne

og i samfundet generelt og bidrager til eksport og bidrager

at overse den vigtige pointe at vi kan have brug for alle hænder vi kan have brug for dem der kommer i dansk landbrug vi kan have brug for den højtuddannede forsker der bliver ansat i en dansk medicinalindustri og trækker

fordi de bidrager til at skabe nye ideer de bidrager til at øge væksten

der er et lovforslag som det her måske

arbejdspladser det er en rigtig god ting for europa det er en rigtig god ting

der var min stilfærdige kommentar bare

en tilgang som den her ville skade danmark det ville nedsætte væksten og det ville gøre at der ville blive flere arbejdsløse

i danmark på sigt fordi vi har brug for de udenlandske medarbejdere

jeg synes det eksemplificerer på meget god vis hvordan samarbejdet

fungerer bedst når det gælder den fri bevægelighed

stort spørgsmål jeg er ikke helt enig med herre finn sørensen og

den fri bevægelighed nogle gange kan der komme flaskehalse og og så går priserne jo op og det går ud over priserne på de anlæg der skal bygges

men det var mere en kommentar til talen den eksemplificerer på glimrende vis hvordan forholdet mellem

i en

kommer med en henvendelse i forhold til det så er vi

og det gælder sådan set både for l en hundrede og fire og firs og

og det vil jeg da gerne også af hensyn til en senere diskussion indskærpe at for enhedslistens vedkommende

opstå en situation når det drejer sig om mulige krænkelser af arbejder og menneskerettigheder som danmark er forpligtet af i henhold til internationale konventioner hvor enhedslisten ikke vil kunne støtte et lovforslag

det her lovforslag så jeg tror også at enden på det bliver at enhedslisten stemmer for her men vi vil også gerne fortsætte

den gode stil vi fik lagt under vores fem timer lange debat om rigsfællesskabet hvor vi jo nåede frem til at det ikke er

odiøst at sige hvad man mener om forslag

meget betydningsfuldt at folketinget i det mindste er fuldt oplyst om

det ser ud som det gør der må jeg bare sige at umiddelbart

virker det her som en dårlig

det skal være muligt at importere arbejdskraft i bygge og anlægssektoren

har jeg lidt ligesom den radikale ordfører at en procentgrænse måske er lidt mystisk

er at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft hverken mere eller mindre det er jo også

er det grundlæggende princip i den danske udlændingelov og i den færøske udlændingelov problemet i den danske udlændingelov er jo så som herre søren espersen var inde på at det princip er blevet fuldstændig fjernet

arbejdskraft fra eu eøs

en anden ting som også er vigtig når man taler om import af arbejdskraft det er hvem skal tage stilling til om der er mangel på kvalificeret arbejdskraft skal det være en regering nogle embedsmænd eller skal det være dem som har fingrene nede i materien nemlig arbejdsmarkedets parter der er faktisk også en struktur i den danske udlændingelov som siger at arbejdsmarkedets parter skal høres

der nu også er mangel på kvalificeret arbejdskraft for enhedslistens vedkommende måtte den beføjelse

om der rent faktisk er brug for ekstra arbejdskraft hvis man har en sådan mekanisme

behøver man ikke en procentsats samtidig synes jeg når man læser det her at det virker som om det er fremsat på et meget løst grundlag den eneste henvisning til at der skulle opstå et problem med mangel på arbejdskraft i den færøske bygge og anlægssektor er et udsagn fra arbejdsgiverforeningen færøernes industri

har man nogen sinde hørt om en arbejdsgiverforening der ikke mener

har arbejdsgiverne flest mulige ansøgere til jobbene at vælge imellem med det fuldstændig uundgåelige resultat at der vil opstå et pres på lønningerne jeg synes heller ikke at lovforslaget dokumenterer at der skulle være et faktisk problem i bygge og anlægssektoren på færøerne det står der faktisk ikke noget om der står tværtimod at den færøske bygge og anlægsaktivitet ikke engang er

med hvad situationen var før krisen så jeg vil sige at hvis jeg var fagforening eller arbejderparti på færøerne

jeg mener at med de oplysninger vi har til rådighed her vil den meget nemt kunne føre til social dumping

faren for en belastning af den færøske økonomi i det her

forlange mere end det som overenskomsterne siger hvis det bare handler om at de vil have opfyldt de overenskomster de nu engang har indgået med deres arbejdsgivere så burde det vel ikke betragtes som en belastning af økonomien for så kommer der også tilsvarende indtjening til at betale den øgede arbejdskraft så jeg synes vi mangler at få noget at vide om hvad

de færøske fagforeninger mener om den her sag er de overhovedet blevet hørt og hvilken kontrol føres der egentlig med at de udenlandske arbejdere

arbejder på sædvanlige færøske vilkår

frit for færingerne at arbejde i andre eu eøs lande men vi har en ventil når arbejdskraften

og det er håndværkere og de har meget gode aftaler de har jo

får meget gode lønninger så opstår der et behov for arbejdskraft på færøerne

det jo ikke er dokumenteret eller beskrevet

er den faktiske arbejdsløshed blandt de færøske bygningsarbejdere det står der ikke noget om der står bare at hvis den kommer under seks

administrativt kunne tilføre yderligere arbejdskraft

er meget rimeligt at vi får opklaret det i behandlingen af sådan et lovforslag også selv om det så ender med at alle partier i folketinget stemmer for det

også selv om den gennemsnitlige ledighed ikke er nede på tre det viser sig jo hver gang man fastsætter sådanne

fagopdelt arbejdsmarked vi mener under ingen omstændigheder at bureaukratiske ansøgningsregler skal være

på færøerne ikke overstiger seks procent

været drøftet her i salen allerede indtil nu har reglen været at arbejdsløsheden ikke

tre pct men færøerne har så

behov for mere arbejdskraft inden for netop bygge og anlægssektoren at landsstyret alligevel har ønsket denne revision

til hensigt at efterkomme vore venner i rigsfællesskabets ønsker og ikke ser nogen grund til

en lov der sætter meget meget meget store begrænsninger for

mangel på arbejdskraft i en sektor selv om der er arbejdsløshed i andre sektorer sådan

arbejdsløshed kommer på over tre procent

sagtens være mangel på edb arbejdere eller hvad ved jeg anlægsarbejdere selv om der er arbejdsløshed i andre sektorer

generelt over tre procent derfor sagde jeg at der der uden tvivl

jeg mener ikke

den fri bevægelighed i europa er så skadelig som nogle gør den til

arbejdspladser til udlændinge som kommer som kommer andre steder fra og som kan lave arbejdet til

man stiller som krav når der kommer arbejdere til færøerne udefra at

være aflønnet således som som man aflønnes på færøerne der skal simpelt hen være totalt lovforbud mod social dumping med den lov vil der også være mulighed for at have langt mere åbne grænser end man har i

gælder bevægelse af arbejdskraft vil være en god ting for

tage til hele europa for at arbejde mens det er lukket land

til færøerne og det kan selvfølgelig skabe problemer i færøerne og som jeg sagde i min min bemærkning før når der arbejder så mange færinger i norge

er der altså behov for at der kommer nogle

laver arbejdet på færøerne de færøske arbejdsgivere kan ikke konkurrere med de norske de giver jo jo utrolig gode lønninger og man har fri halvdelen af tiden og det har så skabt det her behov

som jeg har sagt før i en bemærkning at det er et

at man så støtter det alligevel fordi det er et ønske fra

at det er godt og sundt at man diskuterer det og siger sin mening selv om man stemmer for færøernes ønsker

med bind for øjnene stemmer for alt det som ønskes fra færøernes side man kan selvfølgelig sætte sig ind i det

det er altså formelt folketinget der laver lovgivningen det er her ansvaret for lovgivningen ligger det er et fælles område så respekten er god men

engagementet skal også være til stede

når vi trykker på knapperne her når lovforslaget skal vedtages så påtager vi os jo et politisk medansvar for den lovgivning der nu kommer til at virke på færøerne og det ansvar skal vi jo stå ved

og jeg ved at ordføreren ikke

får røde knopper over at vi siger tingene som de er tværtimod det er han selv god til og sådan skal det være jeg har bare et faktuelt spørgsmål og der er ingen kritik hvis ordføreren ikke kan svare

lavede de store strejker i nitten tresserne og boykottede de boykottede de butikker som ikke

slogan hvor man sagde if you accept

når man fra færøsk side accepterer

støtten fra danmark og accepterer lovgivningen fra danmark

gøre det nemmere for eu borgere at arbejde på færøerne inden for bygge og anlægssektoren eller sagt på en anden måde

til stillinger inden for den nævnte sektor

baggrunden er at der er mangel på faglært arbejdskraft inden for bygge og anlægssektoren

alle stillingerne i i sektoren

meget fleksibel arbejdsstyrke som flytter sig hurtigt og efter konjunkturerne

mange elektrikere beskæftiget i norge

paradoksalt at man på færøerne har en ret skrap begrænsning

import af faglært arbejdskraft

så jeg har et lille spørgsmål til

som bekendt er der en overenskomst mellem de nordiske stater om det fællesnordiske

er er overenskomsten ikke nævnt i materialet der er vedlagt l en hundrede og fire og firs

derfor vil jeg lige høre justitsministeren

kan oplyse hvordan begrænsningen i den færøske udlændingelov harmonerer med den nordiske overenskomst

faglært arbejdskraft inden for bygge og anlægssektoren

på færøerne for at uddanne ufaglært arbejdskraft

at den kan bestride både de job der mangler at blive besat i dag og de job

på mange måder selvfølgelig er det sådan at folk flytter

færingerne er jo et mobilt folkeslag

og nu er er det gunstigt

indtjening og fritid at arbejde i norge så så

flytter gerne et stykke tid til norge

så bare der flytter

hvad angår uddannelse

uddannelse sker jo helt tiden og specielt inden for bygge og

hvor de kommer fra i eu

med at løse det akutte problem med mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for bygge og anlægssektoren jeg skal lige forklare at når lovforslaget er fremsat så sent i folketingssamlingen skyldes det at landsstyret har haft et stærkt ønske om at lovforslaget blev behandlet på denne side af sommerferien

er færøernes lagting også indstillet på at lovforslaget behandles parallelt

i folketinget og lagtinget lovforslaget blev førstebehandlet i det færøske lagting i går

i lagtinget forventes inden lovforslagets vedtagelse i folketinget at tilslutte sig

og med disse ord vil jeg sige tak for en god behandling af lovforslaget så mangler jeg måske lige at svare undskyld på

særlige omstændigheder der er for nordiske statsborgere når man rejser der har vi jo nogle særlig gode vilkår for

de regler er der ikke noget der bliver ændret ved og de regler der vedrører den her udvidelse af eu ordningen handler jo om nogle andre borgere som har andre rejsebetingelser

gerne på et skriftligt uddybende spørgsmål men generelt kan man sige at vi jo har en særlig nordisk aftale som giver

prioriterer danske arbejdere og

i titusindvis af danske arbejdere der kommer til at stå uden job der så bare bliver taget af vores eu partneres arbejdere

at vi har den frie bevægelighed og at man derfor kan rejse og arbejde og

noget mere praktisk og også moderne

at mennesker kan rejse at man har frihed til at vælge hvor man gerne vil være og at man hvis man kan få et arbejde

sted at vi kan flytte os rundt det giver også vækst og arbejdspladser som

bidrager positivt til den danske statskasse så selv om det er hyggeligt at læse om tror jeg foretrækker virkeligheden som den er

voksen blandt andet i justitsministerens parti igennem årene så havde vi undgået en hel masse

bekræftelse på man kunne godt rejse

lige spørge til sidst er det ikke rigtigt at de der titusindvis af danske arbejdere som står uden arbejde ville være bedre tjent med de regler

for fem og tyve år siden da muren faldt så jeg vil sige at man ikke kun i østeuropæiske lande

er nogen på færøerne som kommer til at lide overlast ved at vi laver de her regler om

altså der bliver sagt at der er mangel på arbejdskraft eller at der bliver forfærdelig mangel på arbejdskraft

de ord men det er jo tankegangen i det og derfor er man nødt til at ændre den her regel sådan at man kan importere arbejdskraft

særlig grundigt beskrevet for nu at sige det høfligt at der skulle være det her problem

er heller ikke beskrevet om man har hørt de færøske fagforeninger om hvad de mener om situationen og hvis ministeren er enig i det kunne man så tænke sig

da fra dansk side kunne tage sig den frihed

må det være sådan at vi selvfølgelig behandler det i folketinget er der ikke noget der strider strider mod at

ja så medtager vi det fordi det er et ønske fra det færøske lagting sådan ser jeg fuldstændig fundamentalt på det

at jeg har behov for at lave en eller anden substansvurdering jeg ser at der er et ønske det respekterer

ministeren vel også være enig i at det skal foregå på så oplyst et grundlag som overhovedet muligt det ændrer jo ikke som debatten allerede har vist at man godt kan stemme for noget som man egentlig synes er en halvdårlig idé eller måske

en meget dårlig idé men at det er vigtigt at folketinget er fuldt oplyst om

for et grundlag vi tager stilling på

for at når vi skal behandle sådan et lovforslag så er den problemstilling som lovforslaget skal løse fyldestgørende beskrevet

på sine spørgsmål så man er blevet fuldt oplyst det vi her drøfter er en særlig ordning for meddelelse af opholdstilladelse til arbejdstagere fra eu

der er lagt nogle ord med om hvorfor man gør det blandt andet

man gerne vil kunne sikre kvalificeret faglært arbejdskraft inden for bygge og anlægssektoren det vil man meget gerne have kan gå hurtigt og derfor har man bedt om at lovforslaget bliver vedtaget inden sommerferien hvis der er yderligere spørgsmål til

den færøske retsplejelov i forhold til de emner der netop er nævnt

det helt særlige afsnit i forhold til videoafhøring af børn det vil sige at

færøske lov på området i høj grad kommer til at svare til den danske retsplejelov

i høj grad ændringer som blev ændret i den danske lovgivning tilbage i nitten

om logning er taget ud al den stund eu domstolen har erklæret logningsdirektivet

det en helt fornuftig tilpasning af lovforslaget og det kan vi bestemt også støtte det imødekommer også en del af den kritik der er fremført i høringssvaret fra den færøske teleindustri kravene

færøske telekommunikationslovgivning bliver jo

og det skal de færøske myndigheder finde løsninger på

skal stilles til det tekniske og til teleselskaberne i øvrigt og jeg kan forstå at der er fundet gode løsninger

og det gør det jo kun endnu bedre

om videoafhøring af børn i den færøske retsplejelov

og jeg skal hilse fra syvende b

som jeg forelagde forslaget for i morges og

det her forslag så med de ord vil jeg gerne støtte

ja vi støtter den lovgivning der er men men ser jo kritisk på hvordan den skal tilpasses i lyset af udviklingen og

skåne børnene og som er egnet til at få en så detaljeret og uforbeholden forklaring fra barnet som muligt vi ved alle sammen at der kan være tale om følsomme sager og det er som nævnt en procedure vi har haft i danmark siden to tusind og tre i øvrigt en retspleje der løbende er blevet

et kort øjeblik det er jo en meget stor øvelse man er i gang med i den færøske retspleje

det her lovforslag som jeg opfatter det

handler det jo om at man opdaterer den færøske retsplejelov med alt hvad der er kommet i den danske retsplejelov siden nitten

fem og firs dog undtaget

godt og skidt for det er der jo også i den danske retsplejelov så man kan sige at man importerer det sådan ser det ud temmelig råt for usødet bortset fra logningsbekendtgørelsen det kunne jo give anledning til en meget stor

principiel diskussion også her i folketinget hvor vi så skulle i gang med at gentage de mange debatter der har været været gennem de sidste

ændringer i den danske retsplejelov det vil vi så undlade det vi har gjort fra enhedslistens side

med alle andre lovforslag der kommer fra færøerne og grønland og det er om der skulle være nogle problemer i forhold til arbejde og menneskerettigheder det har vi ikke indtil nu fundet

stemmer for lovforslaget når vi er færdige med behandlingen men jeg har et spørgsmål

er det nu proportionalt med hvad der er behov for

som bliver brugt mange gange i det her lovforslag

form for kriminalitet man nu vil efterforske

mit kendskab til færøerne er ikke godt nok til at jeg kan afgøre det det må vi jo høre de færøske repræsentanter om men

jeg har da ikke hørt om at der skulle være så mange rockerbander og terroristspirer og hvad der ellers skal tages højde for og er blevet taget højde for i den danske retsplejelov gennem tiden så vil jeg gerne glæde mig over indskrivningen af reglerne om videoafhøring af børn det må betragtes som et klart fremskridt i den forbindelse har jeg et lille moralsk opstød og det vil jeg håbe ministeren lige hører efter

hun har indflydelse på hvad man skriver i lovene og i bemærkningerne til dem så jeg prøver lige om jeg kan fange ministerens opmærksomhed det er lidt svært men jeg prøver alligevel en gang til men ellers må nogle for eksempel hendes embedsmænd jo fortælle hvad det var

kunne vi ikke vende os af med at bruge

seksuelt misbrug af børn børn er ikke ting der kan bruges og heller ikke misbruges af samme grund men børn

det er pernippengrynet at man kaster sig over det men det er ikke ligegyldigt hvordan vi bruger sproget og jeg vil da bare ønske at

specielt når man skriver lovtekster og bemærkninger til lovforslag

spørgsmål som jeg så også igen vil stille til de færøske repræsentanter jeg har ladet mig fortælle at der er en større debat på færøerne om det her lovforslag og igen det er ikke nødvendigvis noget der får indflydelse på hvordan vi stiller os til det her for der er jo da sandsynligvis et flertal

er jo ikke helt uvæsentligt for os at høre hvad det er for nogle debatter der foregår om

det kunne da være meget gavnligt for vores debatter og for vores fælles viden om hvad der egentlig sker inden for rigsfællesskabets forskellige dele hvis vi havde et mere nuanceret billede af hvordan tingene diskuteres de steder hvor lovforslagene

af børn som andre også har været inde på færøerne ønsker at indføre de samme regler på de her områder som vi har i retsplejelovens § en og halvfjerds men

lovforslag er efter færøernes eget ønske kravet til tjenesteudbydernes logning det vil vi så heller ikke pånøde dem for vi ønsker også her at efterkomme det færøske ønske

det konservative folkeparti går ligeledes ind for den

lovforslaget der omhandler videoafhøring af børn hvor det drejer sig om straffesager om seksuelt misbrug af børn og det er jo en dybt alvorlig form for kriminalitet der påfører barnet skader for resten af livet og retssagerne er ganske smertefulde for børnene at stå igennem med det her lovforslag kommer den færøske

på det her område til at svare til det vi har i danmark og som vi indførte i to tusind og tre og det er vi naturligvis for

det skal ses i lyset af at eu domstolen den

afsagde en dom der konkluderede at det såkaldte logningsdirektiv er ugyldigt i domstolens afgørelse hed

tilsidesætter den grundlæggende ret

færøerne står uden for eu og derfor ikke har pligt til at følge eu domstolens afgørelse vil landsstyret afvente hvilke konsekvenser domstolens afgørelse

nyt forslag sambandspartiet på christiansborg

herre finn sørensen

været en grundig diskussion på færøerne

den del ud som eu siger går imod

der har været en grundig debat en dyb debat og og der har været så mange hoveder og så mange sind

lidt på klingen men vi forstår alle sammen

i den verden som bliver mindre og mindre og som vi er en del

på samme måde som de store samfund og derfor

vi er godt vidende om

og færøerne besejles af

den nødvendige kontrol som andre

den led kan man godt sige at færøerne for en sikkerheds skyld burde have kontrolapparatet

selv om man er så heldig

udsat for de samme problemer

er mange skibe der fisker i farvandet omkring færøerne

sagtens findes smutveje

et kontrolapparat som skal være en slags beredskab men vi håber sandelig ikke at der bliver brug for det det er en anden sag

og så udarbejdede et forslag i i henhold til det ud fra

til så voldsom en en pakke som man er kommet

vide tøjler det her er selvfølgelig et forslag som som er vedtaget

og formelt er et ønske fra landsstyret men naturligvis kommer ønsket i første omgang fra de danske myndigheder navnlig

kritikpunkt er at man pålægger

virksomheder på færøerne meget store udgifter

give politiet det som politiet ønsker de færøske teleselskaber skal jo have nyt udstyr osv

ikke har nu og de skal så betale for at

at man med en dommerkendelse nu kan aflytte mobiltelefoner og ikke kun fastnettelefoner som man kunne før det er der et klart behov for men det andet

det gjorde så at landsstyret ikke fik sin vilje landsstyret ønskede

tilbage i udvalget

som drejer sig om videoafhøring af børn

selv været inde i den sag jeg har selv haft kontakt

det udstyr som skal bruges til at kunne videoafhøre børn

meget stort fremskridt for for børns retssikkerhed og

med lidt blandede følelser jeg føler selv at en del af det som man giver lov til nu er er på sin plads

meget der går meget langt og skyder en del over

må jeg sige men det har man vedtaget og en del

også været meget kritiske over for det her siger de fordi de mener at det er uretfærdigt at de som private selskaber

politiet som er en offentlig myndighed skal kunne gøre nogle ting tak for

lovforslaget indeholder to hovedelementer for det første foreslås der regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden observation dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio eller telekommunikation og for det andet foreslås der regler om videoafhøring af børn bestemmelserne svarer i det væsentlige til de tilsvarende bestemmelser i den danske retsplejelov lovforslaget har endvidere været forelagt færøernes hjemmestyre til udtalelse og udtalelsen er som bekendt sendt til færøudvalget

at fremme konkurrencen på elmarkedet det er et veldokumenteret forhold at den hidtidige forsyningspligtsregulering har hæmmet konkurrencen

derfor med dette lovforslag lavet om på da forsyningspligten erstattes af en leveringspligt hvilket da glæder venstre energitilsynet har blandt andet lavet en grundig rapport der har belyst og dokumenteret dette forhold også konkurrencestyrelsen og forbrugerstyrelsen har udarbejdet en rapport i to tusind og elleve der tegner et tilsvarende billede

det vi kan se af dette er at en fastsættelse af den situation hvor relativt få kunder benytter sig af det frie elmarked vil begrænse konkurrencen begrænse innovation effektivitet og produktudvikling og endelig vil det begrænse produktudbuddet til forbrugere og kunder i det hele taget med lovforslaget som indeholder en afskaffelse af den nuværende forsyningspligt skabes der grobund for større innovation og bredere produktvalg og det vil især på længere sigt medføre større prispres med det til følge at forbrugerne vil opleve lavere priser på deres el i forhold til udskydelsen af engrosmodellen er det noget som vi selvfølgelig gerne havde set

der udestår væsentlige beslutninger og et særdeles omfattende arbejde med forberedelserne og implementeringen hos flere parter hvorfor vi naturligvis må vise hensyn til det det ændrer dog ikke på at man allerede i dag har mulighed for let og frit valg af elleverandør man må desværre bare finde sig i at modtage regningen fra to forskellige

indtil den første oktober to tusind og femten i spørgsmålet om håndteringen af dårlige betalere skal der tages hensyn til både sårbare forbrugere og elhandelsvirksomhedernes tabsrisiko

således at krav om forudbetaling erstattes med muligheden for at kræve en sikkerhedsstillelse i form af et stående beløb

bankgaranti der afspejler elhandelsvirksomhedernes risiko i det konkrete tilfælde men som dog aldrig

fem måneders forbrug derudover skal energitilsynet være ansvarlig for at der etableres en ny prisportal hvor forbrugeren nemt og overskueligt kan sammenligne elpriserne

også presse priserne at man tydeliggør de frie markedskræfter endelig sker der en ændring i lov om

teknisk karakter men bevirker

kan fusionere nogle af de opgaver de allerede løser i dag i datterselskaberne derudover vil de få mulighed for at varetage opgaver vedrørende forundersøgelser af koblingsanlæg og anskaffe koblingsanlæg hvis det vurderes nødvendigt i forbindelse med udbud af havvindmølleparker lovforslaget forventes at træde i kraft den

og støttes i det store og hele af venstre som dog ønsker at stille nogle spørgsmål

at ministeren redegør for konsekvensen af en korrekturfejl i lov om elforsyning af tolvte juni to tusind og tretten der først rettes med dette lovforslag men som har store økonomiske konsekvenser for de energitunge virksomheder med et forbrug der overstiger hundrede gigawatt måske ministeren allerede i dag kan løfte sløret for om ministeren har kendskab til dette

hvad ministeren agter at gøre for at virksomheder ikke bliver ramt

med forbrugerbeskyttelsen allerede i dag kan man jo vælge hvor man køber sin elektricitet men der er ikke ret mange der gør det og hvis man gør det

får man to forskellige regninger det kan være lidt svært at gennemskue hvordan priserne er og hvad beskyttelsen er

at vinde derfor kan der være god grund til at

på elmarkedet og elreguleringsudvalget har jo i to tusind og tretten fremlagt deres anbefalinger og det er dem vi så at sige i dag tager udgangspunkt i med det her lovforslag vi afskaffer forsyningspligten og prisreguleringen på elmarkedet og indfører en konkurrence der skal komme forbrugerne til gode i den situation er vi selvfølgelig også nødt til

indføre en række regler der sikrer forbrugerne at der er elektricitet i stikkontakten og sikrer at man er beskyttet på markedet selv om konkurrencen er større vi indfører en forsyningspligt der betyder at alle leverandører skal forsyne forbrugerne med elektricitet når de anmoder om det

man ikke sige nej til kunderne i det nye system

et elselskab for eksempel hvis de skifter adresse i den situation er det selvfølgelig vigtigt at vi også tager et ansvar for at hjælpe dem på vej

at oprette en uafhængig prisportal hvor man kan se hvad det er man får for pengene

de rigtige oplysninger det kunne være prisen

sikres i tilfælde hvor for eksempel elhandelsfirmaet går konkurs men selskaberne har jo også ret til at sikre sig at forbrugerne rent faktisk kan betale og få dækket deres omkostninger og få minimeret deres risiko derfor

betale så har selskabet mulighed for at forpligte kunden til at stille sikkerhed præcis som det også er muligt for forsyningsselskabet i dag vi er hos socialdemokraterne meget opmærksomme på

at tage hensyn til de mindre ressourcestærke forbrugere når vi udsætter elmarkedet for konkurrence elektricitet er en forudsætning for stort set alt hvad vi foretager os i dagligdagen og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at slå fast at det efter vores opfattelse er rigtigt at alle har krav på at få adgang til billig og stabil strøm og i den situation skal man

også hjælpe de forbrugere som ellers er udsatte i en markedssituation i den frie konkurrence engrosmodellen skal sikre et mere velfungerende marked den er en del af den her pakke men det er bestemt hverken ukompliceret eller nemt

få lavet den omstilling som vi nu er i gang med derfor har det vist sig nødvendigt at udskyde engrosmodellens indførelse med en år det er velbegrundet

også dyrt og derfor skal vi også sikre at vi

oplever yderligere forsinkelser efterfølgende der er flere områder hvor vi efter

her lovforslag skal være særlig opmærksomme der skal fortsat stilles krav

distributionsselskaberne til netvirksomhederne så vi sikrer at forbrugerne i fremtiden også får de gavnlige effekter som vi tror der er altså den billige el en stabil elektricitet til den bedst mulige pris men vi synes at vi med lovforslaget har fundet en god balance hvor vi sikrer yderligere konkurrence på elmarkedet uden at gå på kompromis med beskyttelsen af forbrugerne

konstatere at det ikke er realistisk at indføre engrosmodellen i år

alt andet lige vil gøre det lettere

på elektricitet når engrosmodellen træder i kraft derfor ærgrer vi os over at indførelsen af modellen må vente en år for så vidt angår skiftet fra den nuværende model med forsyningspligt som er placeret hos et enkelt selskab i hvert geografisk område

konkurrencen til at fungere bedst muligt

danskerne skal kunne få leveret deres elektricitet billigst muligt så langt er vi helt enige om intentionerne men regeringens forslag til leveringspligt indebærer også

automatisk bliver tilsluttet og hvor der er en politisk fastsat regulering af prisen sådan at forsyningspligtselskaberne ikke bliver fristet til at malke kunderne gennem højere priser for med regeringens forslag til leveringspligt afskaffes nemlig reguleringen af prisen for de kunder som ikke foretager noget valg det betyder at de mange danskere som efter

kommer til at fortsætte som kunder hos deres nuværende selskab det behøver i og for sig ikke være nogen dårlig løsning men det vil det være hvis selskabet vælger at udnytte den manglende politiske regulering af priserne for denne gruppe og begynder at malke kunderne ved at lade priserne stige

uden at folk opdager det i dansk folkeparti er vi bekymrede for hvordan gruppen af elkunder som ikke udnytter markedets muligheder selv kan blive udnyttet

ud fra lovforslaget læse at regeringen

jeg bede ministeren om at komme med et bud på hvordan denne kundegruppe kan beskyttes mod at blive udnyttet af deres elselskab da spørgsmålet om forbrugerbeskyttelse er vigtigt for os i dansk folkeparti skal jeg sige at vores tilslutning til lovforslagets endelige vedtagelse er afhængig af at der findes en tilfredsstillende løsning

i bund og grund er enige i at

noget for at få konkurrencen på elmarkedet til at fungere bedre

til erstatning for forsyningspligten og prisreguleringen på elmarkedet er at øge konkurrencen samtidig med at vi holder et højt forbrugerbeskyttelsesniveau leveringspligten sikrer at husholdningsforbrugere får en lovreguleret adgang til elforsyning

opfylder leveringspligten eldirektivets krav om at alle husholdningsskunder har ret til at få leveret elektricitet på rimelige vilkår

det vil indebære at alle elhandelsvirksomheder sikres lige adgang til nye forbrugere når de træder ind på

markedet og det styrker konkurrencen i høringssvarene har det været et ønske fra forskellig side at leveringspligten også burde gælde de mindre virksomheder

imidlertid at der er tilstrækkelig mange elvirksomheder på det danske marked til at alle erhvervsskunder

også de små erhvervsdrivende vil kunne finde en elhandelsvirksomhed og et elprodukt som er acceptabelt for dem uden at have den særlige beskyttelse som ligger i leveringspligten og som jo ville indebære et fordyrende element

med lovforslaget indføres der også en permanent prisovervågning

privatkunder men i danmark kommer vi til at udvide det hvis lovforslaget vedtages til også at gælde forbrug op til ethundredetusind

når engrosmodellen udskydes imødekommer det faktisk en del ønsker om at være sikker på at alle er parate og det giver da også ni måneder ekstra til at gennemteste samspillet mellem aktørerne og sikre en vellykket implementering der er stadig væk frit leverandørvalg og derfor er der ikke nødvendigvis tale om en merpris radikale venstre kan støtte forslaget og ser frem til

en meget stor omlægning

at vi

når man går over til et grundlæggende andet system og en anden måde at tænke på i forhold til

grundlæggende omlægningen

vil i udvalgsarbejdet fokusere på

mellem forskellige typer beskyttelse som vi nu er nødt til

det handler om og så handler det om

vi hjælper forbrugerne til at kunne vælge fornuftigt altså

vælge lige præcis som de selv vil

forbrugerbeskyttelse hvor jeg synes der er rigtig mange gode takter så det er ikke sådan fordi jeg har fundet så mange

som som jeg er kritisk over for men jeg tror bare at det vil være vigtigt

som jeg også gerne vil have penslet lidt ud i udvalget om hvornår

man bestemmer at nogle andre er dårlige betalere

er der selvfølgelig nogle svar på i forslaget her men men det vil jeg godt kigge lidt på

i hvert fald kigge grundigt efter i forlængelse af det mener jeg også at

godt som andre ordførere har sagt at man ikke skal have forhåndsbetaling det er fornuftigt i forhold til folk der har dårlig økonomi

når man for eksempel skifter leverandør men jeg synes altså at en sikkerhedsstillelse på op til fem måneder forekommer mig

meget lang hvis det er folk der har dårlig økonomi

men som i øvrigt

konkurrence på markedet det er jo altså dér der virkelig sker noget nyt

er er vigtig jeg synes også det er vigtigt

kigge igennem i udvalget om vi får får lagt den rigtige ramme om portalen sådan at det hele

i princippet kan finde ud af hvad der er billigst men jeg vil også tilstå og jeg tror ikke jeg er den eneste som synes at det er ret svært at gennemskue

vi må gøre os umage for at det bliver gennemskueligt så folk ikke bliver snydt

tror det var dansk folkepartis ordfører der der var inde

på på samme problemstilling man kan vel sige at vi allerede

i den situation at det selskab

i dag kan forhøje prisen jeg har læst mig til at reglerne er sådan at man skal give tre måneders varsel

elregningen men jeg vil da godt benytte lejligheden til at sige her at jeg synes det ville være lidt umage hvis selskaberne benytter lejligheden til

vi må så gøre det at vi er med til at fortælle forbrugerne og borgerne i danmark at det her kan man sådan set beslutte ved at sige sin leverandør

for sikkerhedsstillelse netop også for at undgå alle de

herved vil man også undgå fogedsager eller

er meget trist for dårlige betalere men jeg synes ellers at det står meget klart i lovforslaget

hvad man mener en dårlig betaler er

at hvis man står i rki må man betegnes som dårlig betaler

som grundlag for indførelse af engrosmodellen blev vi jo også præsenteret for tykke rapporter som slår fast at den manglende reelle konkurrence på området som forbrugerne betaler ekstraordinært for løber

milliard kroner

en gevinst som vi med denne lov vælger at udsætte i yderligere en år man kan måske næsten sige ja ja som om liberaliseringen ikke har været fodslæbende nok i

forstå på lovbemærkningerne at det ikke koster noget at udsætte en gevinst

der bliver i sektoren italesat meget om det her frie valg men vi ved jo alle sammen at der reelt er tale om en

hvert fald indtil videre produktet er svært at forstå i forhold til en valgsituation systemet er meget lidt transparent ligesom de umiddelbare gevinster så længe markedet fungerer er forholdsvis små og så starter den onde cirkel selv om

omtalte prisportal

et lille lyspunkt når prisloftet forsvinder er det ekstremt vigtigt at der gives massiv opmærksomhed til markedet ellers kan det virke lige modsat

få højere priser til følge når prisbeskyttelsen ikke længere finder sted et tidssammenfald mellem ophævelsen af prisloftet og indførelsen af engrosmodellen kunne have været et godt

det er ærgerligt og vel også meget usædvanligt

år før engrosmodellens indførelse er i stand til at sige at man ikke kan overskue de teknologiske vanskeligheder ved opstarten

folketinget der bestemmer jeg synes også det er svært at forstå at

titusinder af små virksomheder ikke bliver omfattet af leveringspligten det er enmandsfirmaer og jeg har svært ved at se hvordan de skulle have særlige forudsætninger for for at følge med i disse meget komplicerede forhold når de ofte kan have rigeligt at gøre med at holde firmaet oven vande

der særlige forudsætninger for at agere i markedet som det lyder har jeg svært ved at se endelig vil den manglende afklaring af skatter og afgifter samt garantiproblemerne som er helt åbenbare kunne medføre en skævvridning der er til fordel for de gamle monopolselskaber

skynde sig langsomt i den her sag sidder man på flæsket

dele ud af det jeg er lidt ærgerlig over at de små virksomheder ligesom bliver holdt uden for denne fest

er det bestemt at det her marked kommer til

fungere og det gør det jo altså ikke så længe vi har så store monopoler som lever så godt af den eksisterende tilstand hvis man bare nævner tinglysningsskandalen så siger alle politikere uha lad os endelig udskyde det et år eller

pilen vender lidt nedad selv om der selvfølgelig er elementer i det som vi er meget godt tilfredse med men ærgerligt er det at vi ikke kan kickstarte

lidt

havde fungeret som det var tiltænkt da vi vedtog

det jo fordi skat ikke har taget stilling til om det er elhandlerne eller det er forsyningsselskabet som skal

og så længe det ikke er afklaret

kan lade sig gøre at levere den i oktober og femten som der lægges op til jeg håber meget at der bliver lagt det pres at skatteministeriet hurtigt finder en teknisk løsning sådan at det i hvert fald ligger fast sådan at forsyningsselskaberne og elhandelsselskaberne kan komme

sikre på at når vi lancerer den her løsning virker den

der ingen fejl det ser vi meget frem til for det bliver jo en stor gevinst når vi åbner markedet når der kommer konkurrence på markedet om hvor man skal købe sin el når der kommer den bevidstgørelse af at man kan gå ind på elpristavlen i det hele taget

den måde man skaber konkurrence på så det ser vi meget frem til på samme måde

for forbrugeren bliver meget enklere at læse sin energiregning vi støtter også at

forsyningspligten forsvinder ud med den det er rigtig glimrende det har aldrig været særlig sundt at det er en styrelse der sidder og fastsætter

den enkelte skal betale så nu kommer der altså en

ved at man selv skal sætte sig ind i hvor man vil have sin el

afsøge markedet for at finde den billigste det er den måde man driver effektiv forretning på

vi frem til der kommer jo i stedet for forsyningspligten så en leveringspligt nemlig

elhandlerne og det er jo klart det det de lever af de bliver så forpligtet til at levere til de borgere der efterspørger elektricitet til kontakterne og det ser vi ikke nogen problemer i der har været rejst en problemstilling om

sørger for at betale sit og her har man så altså mulighed for at kræve en sikkerhedsstillelse fordi vi har set at der er nogle der

dem der betaler til tiden der betaler for dem

er her et fair regime for det vi synes at balancen er

elreguleringsudvalget har kigget på den problemstilling og har ikke fundet det

sikre os at der ikke er nogen problemer i det jeg forestiller mig nu ikke at der er nogle der ikke vil levere strøm til folk der gerne vil købe det så umiddelbart tror det kan løses men lad os gennemgå det under udvalgsarbejdet men

de anbefalinger gennemfører vi med det lovforslag vi behandler i dag formålet med ændringerne er jo altså

været fremført at fremme konkurrencen på elmarkedet til gavn for forbrugerne og samtidig sikre et fortsat højt forbrugerbeskyttelsesniveau kernen af lovforslaget er således

om at afskaffe forsyningspligten og prisreguleringen på elmarkedet og i stedet indføre en leveringspligt til fordel for

at alle husholdningsforbrugere på anmodning og mod betaling får ret til

indeholder lovforslaget regler om en leveringspligtig virksomheds håndtering af dårlige betalere reglerne tager udgangspunkt i de principper som i dag er gældende for de forsyningspligtige virksomheder endvidere er det med afskaffelsen af de forsyningspligtige virksomheder nødvendigt med regler om betaling for elforbrugerne flytter adresse det er også indeholdt i

etablere en ny prisportal som vil hjælpe forbrugerne med at foretage

på et oplyst grundlag energitilsynet vil også få til opgave at gennemføre årlige undersøgelser af elpriserne på markedet og offentliggøre resultatet af sine undersøgelser derudover vil energitilsynet skulle føre statistik med forsyningsafbrydelser og hermed vil der skabes et datagrundlag for at undersøge i hvor høj grad forsyningsafbrydelser rammer socialt svage forbrugere forbrugere endelig foreslås regler der vil beskytte forbrugere hvis deres elhandelsvirksomhed går konkurs eller af andre grunde ikke længere kan varetage elleveringer over for forbrugeren

lovforslaget er jo sammensat det indeholder også en udskydelse af engrosmodellen

første oktober to tusind og femten og det skyldes at opgaverne med implementering af engrosmodellen har vist sig mere komplekse end først antaget det anses således ikke som muligt at gennemføre engrosmodellen til første oktober to tusind og fjorten til trods for at alle relevante aktører har arbejdet målrettet på gennemførelse af modellen siden dens vedtagelse i to tusind

efter naturgasforsyningsloven kan ministeren fastsætte regler for naturgasselskabernes indtægtsrammer med videre alle indtægter betragtes i den forbindelse som driftsmæssige indtægter i det år de modtages

opstået den situation at nogle naturgasforsynede områder overgår til fjernvarmeforsyning og når det sker

får naturgasselskaberne en kompensation for manglende fremtidige driftsindtægter det har loven ikke taget højde for

indeholder lovforslaget en ændring af naturgasforsyningsloven hvorefter klima energi og bygningsministeren gives hjemmel til at fastsætte regler for distributionsselskabernes anvendelse og den regnskabsmæssige håndtering af beløb der modtages som økonomisk kompensation

at sikre at beløbene kan anvendes til at nedbringe selskabernes gæld

frem for at man giver et takstfald et enkelt år får vi altså nedbragt den langsigtede gæld i naturgasselskaberne når der tages kunder ud af disse selskaber

hjemmel til at fusionere helejede datterselskaber ind i moderselskabet hvis datterselskabernes

kom fra dansk folkepartis side og

set også fra sfs side nogle spørgsmål om det her forhold

et interessant spørgsmål det forventes at der vil blive gennemført informationskampagner om overgangen til leveringspligt inden afskaffelsen af i oktober to tusind og femten

opgaven med at vælge elhandelsvirksomhed ventes at blive lettet betydeligt ved den nye elprisportal som giver borgerne mulighed for nemt at sammenligne alle elprodukter ud fra

forbindelse med overgangen til obligatorisk digital selvbetjening for borgerne

forvejen har forudsat at borgerne skal kunne noget her regeringen har sammen med forligspartierne bag satspuljen afsat otte og tyve million kroner til at styrke digitale færdigheder blandt ældre med begrænsede eller ingen it forudsætning samt blandt socialt udsatte borgere det forventes således at it færdighederne blandt ældre og socialt udsatte vil være forbedret i oktober og femten

med det her forslag retter vi op på fejlen så hurtigt som det overhovedet har været muligt det er først for ganske nylig vi

fra lovens forventede ikrafttræden tredivete juni to

for en god ordens skyld vil jeg nævne at lovforslaget blev fremsat sent i april den sene fremsættelse skyldes bla at det på grund af lovforslagets kompleksitet var nødvendigt med flere drøftelser med andre ministerier og branchen lovforslagets behandling kan ikke udskydes til næste samling

at lovforslaget indebærer væsentlige ændringer af elmarkedet

og elhandelsvirksomheder aktørernes arbejde med at tilpasse foreskrifterne og it systemer forudsætter

mig igen takke for den interesse tinget i dag har udtrykt for lovforslaget og jeg ser frem til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de enkelte elementer

se lidt nærmere på sammen med os i de øvrige partier da det jo strider lidt imod

i det materiale vi har modtaget står der at engrosmodellen skal udskydes på grund af

de her it systemer som vi skal bruge og

er et spørgsmål om at vi mangler

at en eventuel forsikringsordning

mangler vi ikke i bund og grund også at vores stat stat skat og energistyrelsen

med forsikringsmodeller og hvad ved jeg

egentlig ikke en myndighedsbeslutning som er blevet udskudt i meget lang tid som gør

håndteres inden for engrosmodellen som både sikrer hensynet til de konkurrencemæssige forhold mellem aktørerne

statens provenu fra elafgifterne så der er

det skal også finde sin afklaring for så vidt angår

pso lempelser til de energiintensive virksomheder så er det her jo ikke tilsigtet der er som sagt tale om en fejl retter op på og det kan ganske rigtigt have den betydning at man i det ene halvår kan undtages

er vigtigt for os at få det afklaret så hurtigt som muligt

der er ikke på nogen måde tale om

skal have truffet den her beslutning for hvordan man vil håndtere det her jeg synes det er lidt bekymrende at man internt i styrelsen faktisk udskyder den her problemstilling som er en del af årsagen til at

fremhæver ministeren jo selv at man skal bruge elpristavlen

orientere sig om om priserne anerkender ministeren ikke at der er en betydelig del af befolkningen som ikke

benytter internettet i særlig stort omfang eller slet ikke

at den gruppe borgere jo altså vil

hos deres nuværende selskab som ikke længere har nogen begrænsninger for hvordan

jo altså også folk der med stor dygtighed orienterer sig i priser og sørger for at få et ordentligt

også uden at benytte sig af internettet

redegjort for hvad det er vi prøver at gøre over for de særlig it svage

om at de årlige undersøgelser vi laver over prismekanismerne også vil blive fortalt i pressen og hvis der er selskaber der er særlig urimelige så vil det på den måde også via offentligheden og det behøver ikke bare være internettet

noget at gøre med de interesser der er knyttet til det her marked nogle har mere interesse i at vække markedet end andre

ministeriet eller energistyrelsen

vil stå for den kampagne og sende breve ud til forbrugerne eller overlader man det trygt til dansk energi eller andre så så ræven kan få lov at vogte gæs endnu et år eller to hvordan hvordan forestiller ministeren sig denne vækning af markedet med de kampagner som jeg hørte i talen hvordan

kan have økonomiske konsekvenser